medlemmer af folketinget trine bramsen

har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere målrettet indsats til ofre for psykisk

er der nogen der ønsker at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet er forslaget bortfaldet

så skal jeg meddele at de under nummer fem s fire hundrede og tre og nummer otte s fire hundrede og fire opførte spørgsmål til finansministeren og økonomi og indenrigsministeren af morten bødskov udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren jeg skal meddele at det af benny engelbrecht under nummer syv opførte spørgsmål til økonomi og indenrigsministeren spørgsmål nummer s fire hundrede og to udgår af

har været tilfældet i aalborg som det fremgår af artiklen

prioriterer politiet indsatsen mod ulovlige racerløb og sender naturligvis patruljer ud når man bliver opmærksom på at et ulovligt gaderæs er i gang

vigtigt led i indsatsen mod ulovlige racerløb indsamler politiet dokumentation om gerningsmændene for senere at kunne retsforfølge de pågældende dokumentationen indsamles blandt andet ved brug af civile videokøretøjer og ved brug af hastighedsmålinger med manuelle lasere samtidig konfiskerer politiet gerningsmændenes køretøjer når der i forbindelse med retsforfølgning er grundlag for det eksempelvis er der i nordjylland i december to tusind og sytten konfiskeret to biler i forbindelse med en konkret sag om gaderæs derudover samarbejder politiet med flere kommuner om at stoppe gaderæs for eksempel ved at forbyde kørsel i bestemte områder eller i bestemte tidsrum nogle steder overvejes det om om vejenes fysiske indretning for eksempel opsætning af

og lignende kan være med til at begrænse muligheden for at køre ulovligt gaderæs så der er altså fokus på indsatsen mod gaderæs

oplever politikredsene at der kan være udfordringer med at komme problemet til livs fordi de unge jo også finder ud af at organisere sig og problemet derfor hurtigt

og for at styrke indsatsen yderligere har rigspolitiet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for udvalgte politikredse der skal se på om der kan være mere hensigtsmæssige måder at imødegå problemet på arbejdsgruppen skal blandt andet indhente erfaringer fra de forskellige politikredse og komme med forslag til nye operative metoder for mere effektivt

enormt voldsomt og truende på på naboer og virksomhedsejere i de her områder hvor der pludselig er måske mere end hundrede mennesker samlet og der er

skilte og kommunikere med de unge

at det rykker til andre steder når man først har fået det minimeret et sted

nogen tvivl om at det der måske kunne være det allermest hensigtsmæssige det var også det ministeren og jeg havde lejlighed til

hvis kommunen eventuelt sammen med erfarne politifolk eller

anvise steder hvor man kan køre det her gaderæs under ordnede forhold men som vi også fik lejlighed til at tale om

noget om at en del af spændingen for de

at overtræde loven

kan ministeren uddybe lidt mere hvilke konkrete redskaber ministeren kan forestille sig i forhold til at gå ind i det her arbejde

holdningspåvirket de unge og få dem til at ændre adfærd

også i sidste ende med at gribe ind og få dem retsforfulgt hvis

en fotovogn op for den vil de nok opdage på et eller andet tidspunkt så det det her arbejde går ud på

sige vi har alle redskaberne og så er der nogle gange hvor

vi har de her redskaber i værktøjskassen er det så nok så det er det arbejdet

til gaderæs hvad er der af eksempler på folk

interessant at høre hvad omfanget egentlig er

sted er det jo helt urimeligt at det danske samfund skal bruge politiressourcer på sådan noget som det her

rykke når der er store grupper af mennesker der

tallene men jeg vil meget gerne finde dem

her unge mennesker der skal være hele strafpaletten

komme i dialog med nogle af dem for at få talt med dem om hey venner skal vi ikke

ministeren giver også udtryk for at dialogens vej kan være en vej at gå og det synes jeg også virker klogt

og fornuftigt med hensyn til de konkrete tal vil jeg prøve at spørge ind

skriftligt og så vil jeg se se frem til at

få svar på det men tak for ministerens konstruktive

besvarelse af det her spørgsmål jeg synes det det vidner om at ministeren

frister for myndighedernes behandling af sagerne så lægger vi op til at ungdomskriminalitetnævnets afgørelser skal være endelige og altså ikke skal kunne laves om af en højere administrativ klageinstans kun de meget indgribende afgørelser om anbringelse

må den unge gå til domstolene hvis hvis den unge er utilfreds

at holde sig for øje og vi var også lidt inde på det i sidste uges spørgetid på det her område

at holde sig for øje at klagen uanset om den går til ankestyrelsen eller domstolene som udgangspunkt

gennemføre det som nævnet har bestemt uanset

over afgørelsen eller ej det

set godt tilfreds med at regeringen siger

nævnte ankestyrelsen og byretten så det ligesom bliver konkretiseret men det der også interesserer mig

fra social og indenrigsministeriet fra to tusind og seksten

den her meget lange tid der går fra

måtte klage over en anbringelse det er så i det sociale system

en prøvelse af det ved domstolene jeg kan ikke rigtig se

at jeg synes men det er selvfølgelig en politisk holdning at regeringen har valgt en dårlig løsning i forhold til den løsning vi faktisk var enige om inden

løsning der egentlig designede

synes jo i virkeligheden man går over åen efter vand her man gør noget som kunne være relativt simpelt

det samme system også klagesystemet der vil jeg bare

en sag var afgjort i et udvalg til

falder eller vil den stige eller vil

alle sager her laver vi et særligt system

har man en tidsfrist for hvornår det skal behandles og sættes i værk

så jeg vil være meget opsat på at vi

ambitiøse mål men det tænker jeg vel også er noget af det vi skal forhandle om i hele det her udspil altså hvordan det her skal skrues sammen

sammenligner det med børnesager generelt

optaget af at det kommer til at gå væsentlig hurtigere lad mig så spørge om noget andet

sager også for de klageinstanser der skal være så man kan sikre sig at det her meget hurtigt køres til ende så man ikke har de her sager der kører i

vi talt om flere gange samme mål og det er jo at flest mulige

sagerne behandlet hurtigt og der er det et andet system vi

som skulle tage sig af de her klagesager

være det er mere så jeg kan indkredse

den store forskel på den her administrative sagsbehandlingstid

i fare for at være på vej ud i kriminalitet for den her særlige gruppe

et bestemt system der går hurtigt

jeg ud fra nu har jeg ikke lige set svaret

at det vel er alle sager altså alt med børn det vil sige at det jo ikke bare er de tolv til fjorten årige det her bliver jo et særligt system for en mindre gruppe og det står der også

noget mindre end de mange sager vi ellers

kriminelle men indsatsen i dag mangler efter min mening fælles retning og konsekvens

skal som udgangspunkt have de eksisterende reaktionsmuligheder til rådighed når der skal fastsættes en straksreaktion og et forbedringsforløb men straksreaktionen skal have en opdragende og så vidt muligt genoprettende effekt og forbedringsforløbet på op til to år skal være skræddersyet ud fra den unges situation og sagens karakter tiltagene kan spænde meget vidt fra milde tiltag som for eksempel at pålægge at man skal passe sin skole og være hjemme klokken to og tyve på hverdage til udpegning af kontaktpersoner udførelse af samfundsnyttigt arbejde deltagelse i misbrugsbehandling og så i den hårde ende af skalaen anbringelse på en døgninstitution

sanktionsmuligheder som en ungdomsdomstol skulle have til rådighed ifølge det beslutningsforslag som spørgerens parti fremsatte sidste år

lægger vi også op til en række udvidelser i forhold til mulighederne for magtanvendelse på døgninstitutionerne

jeg vi skal tale meget mere om når vi forhandler udspillet men bare kort

vi lægger op til at indføre adgang til at opsætte døralarmer videoovervågning bedre mulighed for kropsvisitation

i regeringens udspil

det står jo ikke særlig udførligt skitseret i regeringens planer og når man hører navnet

vil nationalisere nogle af de steder der er i dag noget er jo privat noget er

det hele og lave en egentlig ungdomskriminalforsorg eller er det noget der skal køre parallelt

ungdomskriminalforsorg der er det som navnet giver udtryk for så vil det jo være

med hvordan det normalt har været på det her område dermed ikke sagt at vi

som udgangspunkt er imod det men det vil jo bare være

som kriminalforsorgen varetager bare for de unge inden for rammerne af de unge

at det er politiet og ikke en sagsbehandler der indstiller til ungdomskriminalitetsnævnet og så vil vi lave en ungekriminalforsorg som skal følge op på at de ting der nu er

set et system som vil fungere som en kriminalforsorg bare for den her gruppe men det tror jeg godt nok også vi får brug for at tage en en nærmere drøftelse om når vi skal forhandle det

hvor hvor lokalt skal det være hvordan skal

en for kriminalforsorgen tanken er her at

har den opgave at følge op på nævnets reaktioner og

de fysiske steder jeg forestiller mig

det skal man også kontrollere altså hvad er rollen her for nu sagde ministeren

dem der kigger på fodlænker jeg vil gerne vide

med en afgørelse og så håber vi på at det er der nok nogle der tager sig

jeg har det sådan at en lukket døgninstitution i dag

jeg tænker jeg tænker at vi kender de reaktioner der er i dag man ved at unge mennesker i dag kan komme i

samarbejde med institutionen og med familien og holde øje med at tingene sker og derfor skal der være en

samarbejder med

så folketinget har et mere retvisende grundlag for diskussionerne

en boligbeskatningsaftale der indebærer at skatten for boligejerne bliver lavere her i de kommende år

og så en ny skattemodel der gradvis indfases fra to tusind og en og tyve derefter en nordsøaftale i øvrigt sammen med

skatten på de investeringer der er ude i nordsøen

vi får udbygget tyrafeltet fuldt ud og dermed får brugt de ressourcer der er i nordsøen bedst muligt siden hen har vi

på erhvervs og iværksætterinitiativer

skattereformer på de to områder der allerede er reserveret penge til nemlig den ene milliard

gå til at sænke beskatningen på pensionsindbetalinger sådan at der er større gevinst ved at spare

helt tryg ved at danskerne kommer til at opleve at skatten i danmark

og det vil være med til at gøre dansk økonomi

betyder det så at vi skal lave en ny to tusind og fem og tyve plan fordi vi ikke kom fuldt ud igennem med regeringens oprindelige skatteudspil

to tusind og fem og tyve planen er baseret på de allerede vedtagne

ud med de ting der allerede var vedtaget på daværende tidspunkt og med de seneste opdateringer af

to tusind og fem og tyve vil få et voksende råderum

vil have råd til både at kunne sænke skatten på arbejde og udvide servicen i den offentlige sektor og derfor sådan set en vej fremad som stadig væk er relevant og som stadig væk er egnet

tusind og fem og tyve planen var at vise en vej til

danmark kunne blive endnu stærkere endnu rigere endnu bedre rustet til fremtidens udfordringer og det er blandt andet ved at øge arbejdsudbuddet

er nemmere end andre nogle af dem har vist sig at være svære

men vi forfølger stadig væk mulighederne for at øge arbejdsudbuddet med op til

godt kan samarbejde bredt her i folketinget jeg er selvfølgelig ærgerlig over at finansministerens regering på nogle udvalgte områder har valgt at gå solo og ikke inviteret til brede forhandlinger noget af det

som som kan eksemplificere det er jo præcis aftalen

man har skullet løse den første halvdel af udfordringen omkring samspilsproblemer en udfordring som som alle anerkender har været der

havde en pensionskommission som desværre blev nedlagt

det er så lykkedes at øge skatteindtægterne med to milliard og det er kun klart og fornuftigt at de penge skal lønmodtagerne naturligvis have tilbage sådan at det kan svare sig for dem at spare op til deres egen pension anderledes kan det jo ikke være det er et nulsumsspil fra min side vil gentage det budskab at regeringen bør overveje om ikke det ville være sundt og hensigtsmæssigt at man skaber stabile rammevilkår på det område

i hvert fald signalere klart herfra at socialdemokratiet gerne er med i forhandlinger hvis regeringen besinder sig på det men så til spørgsmålet og

regeringens planer om skatteaftaler

er det jo meget vanskeligt at forestille sig hvordan man vil nå i mål med et arbejdsudbud

så realistisk set herre finansminister hvor meget kan man nå i mål med og er det ikke netop på den baggrund mere realistisk

lave nye økonomiske rammer herunder en ny

vedtages rigtig mange love i her folketing i fællesskab men vores veje er jo skiltes på nogle områder

gået i den retning at vi har indført en integrationsydelse

år på arbejdsmarkedet er der også en ændring

integrationsydelsen en opstramning af integrationsydelsen

jo heller ikke være med på det andet skridt derfor har der heller ikke været en mulighed for at lave en

hen ad vejen vejen nøjagtig det samme der skete med

frem og tilbage og så blev vi kastet ud i sidste øjeblik klassisk klassisk men det ændrer jo ikke på det helt grundlæggende

et forøget arbejdsudbud på femoghalvtredstusind tredstusind

man meget gerne vil være en del af en pensionsaftale

stemt for lovforslaget der var til afstemning

det radikale venstre valgte at gøre

er det sådan at vores råderum i to tusind og fem og tyve planen

lave yderligere reformer laver vi yderligere reformer der øger arbejdsudbuddet så styrker det

fem veje vi får flere unge hurtigere igennem uddannelserne det er blandt

længere tid på arbejdsmarkedet det er blandt andet det som

for det kommer ikke til at blive gennemført og det kommer ikke til at ændre på det råderum

den sidste del kan jeg så bekræfte og derfor

kan man også læse i socialdemokratiets

politiske uenighed nu engang er

jeg synes måske det er lidt underligt at man beholder et arbejdsudbuddet

folketinget jo større arbejdsudbuddet er jo større er beskæftigelsen sagen er at jo større beskæftigelsen er i danmark jo rigere bliver vi jo bedre bliver vi rustet til at kunne klare de udfordringer vi har både i

den private sektor og lønmodtagere og i forhold til den offentlige sektor

jo større arbejdsudbud jo rigere samfund får vi det håber

arbejdsudbuddet hvor alvorlig vurderer ministeren så at den aktuelle rekrutteringsudfordring er når kun en

de virksomheder som hævder at søge forgæves efter folk har spurgt hos jobcenter a kasse

har svært ved at finde den rigtige arbejdskraft og at

det er rigtigt at hvis man tager dem der har søgt

kontakt til a kassen eller fagforeningen det tal som spørgeren bruger her dækker dem der har taget alle tre med ind

jo vigtigt at virksomhederne har så nemt som muligt ved at søge medarbejdere og at det er muligt for dem at kunne gå ét sted hen jeg håber sådan set at at

at ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse

og derfor er det vel også sådan at de fleste virksomheder i dag har vænnet sig til enten at bruge netværk

på jobnetdk men det er da en lille smule bekymrende at

en fjerdedel har brugt jobcentrene og under ti procent har brugt fagforeningerne det er da et udtryk for at man ikke bruger de muligheder der er hvis man har rekrutteringsproblemer det må jeg bare sige

er problematisk set med mine øjne

meget konkret

ministeren siger at det er

problemstilling for regeringen

politiskideologisk holdning end det er et spørgsmål om

selv med de tal som finansministeren her trækker frem

en fjerdedel af virksomhederne der har søgt via jobcentret og under ti

så må ministeren da anerkende

problem at man ikke bruger de hvad skal man sige kanaler der er

kommuner og stat har etableret for at det rent

skulle kunne være lettere at rekruttere

politiskideologisk holdning om at arbejdsudbuddet skal øges for

engelbrecht stillede tidligere nemlig at når

at øger vi arbejdsudbuddet øger vi beskæftigelsen

vel være enige om at der ikke er en generel efterspørgsel der er nogle flaskehalsproblemer

i stor udstrækning i at vi mangler faglært arbejdskraft vi mangler

sammen med at den her regering jo faktisk igen og igen skærer ned på de uddannelser som faktisk skulle sikre at vi fik mere faglært arbejdskraft og at vi måske kunne få

stort som antallet af forgæves rekrutteringer i efteråret

så der er altså en stigende tendens til at flere og flere virksomheder søger forgæves

sige at jeg opfordrer alle virksomheder til at søge

uanset om det er jobcentret

a kassen fagforeningen eller jobnetdk

jeg håber sådan set at vi kan lave jobnetdk så stærkt at det er nemmest

for virksomhederne at søge der

af regeringens politik at vi får styrket også vores erhvervsskoler det

forventer at alle kan levere har løftet med en hundrede og halvfjerds million

apotek for at finde ud af om jeg kunne købe nogle cigaretter og så ville

bruge som argument men i forhold til det med erhvervsskolerne

ekstra i en kvalitetsudviklingspulje men ministeren må vel anerkende at med to procent besparelse år efter år så batter de en hundrede og halvfjerds million kroner jo ikke meget ekstra

står vi en situation hvor vi på den ene side gerne vil have mere faglært arbejdskraft

opgjorde man det på præcis samme måde og glædede sig over at der var færre forgæves rekrutteringer

det jo ikke kun faglært arbejdskraft vi mangler

også se at der er mangel på arbejdskraft inden for servicesektoren

mangel på arbejdskraft inden for industrien

det bredt over hele spektret vi har brug for at øge vores arbejdskraft hvis ikke vi skal risikere en af to ting nemlig at virksomhederne ikke kan ansætte de medarbejdere de har brug for eller at vi risikerer at få stigende lønpres i danmark og vi så sidst i to tusind og syv og otte hvordan stigende lønpres satte sig i en nedtur

som der ikke er set i nyere tid hvorvidt socialdemokraterne så vil bakke op om det bliver jo spændende at se men alt det herre bjarne laustsen

jo det regeringen leverer på så

størst og den pegede på at i nordjylland er det

her i folketinget og derfor var vi jo klar til at tage fat det regeringen har gjort og ministeren har stået i spidsen for

at tørre ansvaret af kun

kl kom og ønskede at få større indflydelse fordi de synes at kystdirektoratet bare sagde nej nej og atter nej hele tiden og det har vi jo hørt masser af gange

fortalte ministeren at nu kom der gang i det

der er kommet gang i ud over at ansvaret er tørret af på lodsejerne og kommunen desværre så så vi jo nogle

sagen i egen hånd fordi deres huse var ved at styrte i havet det er seks og tredive huse så vidt jeg lige har talt op her der inden for de senere år allerede er blevet havets bytte fordi der ikke er blevet

jeg har hørt før at der skal laves noget

femten intet fik gjort ved det her område og jeg gentager intet

til nordjylland og den her sag men hvad er virkeligheden

visse steder kombineret med sandfodring er det fortsat borgernes eget ansvar ja det er det men nu udvider vi værktøjskassen helt utroligt

bjarne laustsen jo anvise al den finansiering han vil hvis han synes at det ikke skal være borgernes ansvar det kan socialdemokraterne

initiativer det der er sket er at man har tørret ansvaret af på kommunerne og på lodsejerne

kommet en eneste tilladelse efter den tid det er lige så besværligt

som det var før man har bare placeret ansvaret

kystsikring medmindre man har økonomien til det der er mange lodsejere der ikke har økonomi til det og der er kommuner der har alt for stort et ansvar i forhold til den udfordring der er der findes også kommuner i landet

spørgsmål om at få lavet en mere solidarisk løsning og det ser jeg ikke

ny kystsikring det seneste halve år

derfor er det jo lidt en polemisk diskussion

bjarne laustsen på den ene side efterspørger at der skal ske noget og

får borgerne øgede rettigheder og det er borgerne selv der betaler

han har bare skyndt sig at få taget ansvaret væk

et spørgsmål om hvem der har råd til at lave den

at sørge for at regeringen tager et mere overordnet ansvar for få lavet en kystsikringspolitik og der synes jeg

det er sådan at den vejledende rolle rykker fra

det har intet med ansvarsplacering at gøre det her handler om flere muligheder til nogle borgere som det har været efterspurgt i årtier det ved herre

skal genforhandles i to tusind og atten og det kommer vi til så hvis der ligger det i spørgsmålet om jeg vil genforhandle kystaftalen eller fællesaftalen

har man en aftale hvor staten har en rolle man får udarbejdet en kystanalyse der peger på at hjørring kommune er hårdt ramt sammen med et par andre kommuner og nogle andre områder intet sker ministeren sidder på hænderne og siger det må vi se på til den tid

tværtimod staten skal bidrage mindre og mindre til det

jeg går ud fra at ministeren deler

bruger rigtig mange penge fra nymindegab op til limfjorden men ingenting den anden vej måske kun to tre million

ikke komme lidt hurtigere i gang og spørge forligspartierne om de vil være med til at kigge lidt mere på

af hele kystbeskyttelsesloven

bjarne laustsen har været medlem af folketinget i sytten år eller hvordan og

mange år hvor man kunne have forandret det her kystaftalen går helt tilbage til begyndelsen af nitten firserne

laustsen har ikke evnet at få sit eget parti med på noget som helst

når man lige er i gang med gennemførelsen af den største lovændring så kommer vi til kystaftalen eller fællesaftalen som skal genforhandles senere i to tusind og atten

handler jo om et politisk ansvar det handler om at staten har lavet en aftale engang i sin tid

hvert år det er mere end nogen sinde

altså et historisk grundlag for at

så ikke sætte os ned og rykke det frem hvis der er en vilje

rundt i landet der er udsat for den samme vejrudfordring som eksempelvis dele af den jyske vestkyst

er kystanalysen har tilvejebragt af ny information det må vi så se når vi kommer til forhandlingerne

er meget spændt på at se hvor mange penge herre bjarne laustsen kommer med

til forhandlinger så må man forvente at regeringen kommer med et udspil derfor vil jeg gerne spørge i dag er det regeringens

kommer flere penge til området via staten

et spørgsmål om at tilvejebringe nogle nye midler således at man kan lave en ordentlig kystsikring dér hvor

at private ikke tyer til ulovlige løsninger for at gennemføre kystsikring som man har set i lønstrup i nordjylland

enkelte kommuner ikke står med ansvaret for kystsikring

dansk folkeparti iværksat en række forskellige initiativer som alle har til formål at skabe bedre rammer for at etablere kystbeskyttelse regeringen har fremsat et lovforslag om ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse så borgerne og kommunerne får større frihed til selv at vælge kystbeskyttelsesmetode det gælder også kystbeskyttelse med sten hvis ikke det skubber problemet videre til naboen lovforslaget forventes vedtaget i morgen hvor s jo så har tilkendegivet at ville stemme for en vedtagelse borgerne skal kunne sove trygt om natten og derfor er det ikke rimeligt at husejerne først kan få tilladelse til kystbeskyttelse når truslen fra havet er meget tæt på og derfor fjerner vi nu også i forbindelse med denne lovændring det såkaldte fem og tyve årskriterium så det i højere grad bliver op til den enkelte husejer selv at beslutte hvornår der skal sættes ind med kystbeskyttelse ud over at

muligheder for kystbeskyttelse skal det også være nemmere og hurtigere at søge om tilladelse derfor vil regeringen samle opgaven med at give tilladelse til kystbeskyttelse hos kommunerne og ansøgerne får dermed én indgang nemlig

borgere skal ikke være fanget i en langsommelig proces hvor flere myndigheder skal vente på hinanden og hvor der kan klages over afgørelser utallige gange i processen

hver især kan forsinke etableringen af nødvendig og vigtig kystbeskyttelse de initiativer vil være indeholdt i et lovforslag der har været i høring og som jeg forventer at kunne fremsætte ultimo februar regeringen har nedsat et rejsehold som skal vejlede kommunerne om forebyggelse af oversvømmelser og erosion

tværkommunale helhedsløsninger som opfølgning på den føromtalte kystanalyse samt som en del af regeringens aftale med kl om kommunernes økonomi

tusind og atten og frem udarbejdet vejledende bidragsfordelingsmodeller som kan anvendes til beslutning om fordeling af udgifter ved kystbeskyttelsesprojekter

den statslige risikoanalyse der skal se på hvordan

sin besvarelse til herre bjarne laustsen

her i juledagene oplevede

ved hjælp af bulldozere tromlede sten og andet

myndigheder har en direkte ødelæggende effekt i forhold

kystbeskyttelse det man skal være opmærksom på er jo

det at lave kystsikring med sten eller andet kan have den negative effekt

så det allerbedste man kan gøre er jo sådan set at have en løbende og kontinuerlig sandfodring der er vi jo helt inde ved kernen af problemet som

et lovforslag der giver nogle muligheder og

finansiering af den her kystsikringsindsats der skal ske

en enkelt kommune som for eksempel hjørring kommune som har en af de længste kyststrækninger

er jo borgere fra hele landet der bruger de fantastiske strande

der er i hjørring kommune så

sit lovforslag som giver nogle små muligheder også svarer

arbejde som regeringen og dansk folkeparti har lavet gennem de senere måneder det er jo sådan at man aldrig kan forsvare selvtægt som det der er sket i nordjylland aldrig kan man så forstå at der er borgere der kan være bekymrede over og kede af at se det

omkring deres hus ja det kan man godt forstå

til selvtægt og hvad er virkeligheden deroppe

at man har haft mulighed for at sandfodre i lang tid men ikke har villet gøre det så er der også det forhold at der på en del af den strækning er natura to tusind områder hvor man ikke bare kan agere fordi der er naturbeskyttelse i relation til

set på en helhedsløsning det er også derfor at kystanalysen siger at der er nogle steder i landet hvor der i dag er samme udfordringer med erosion som på den jyske vestkyst

cadeau for det der er blevet lavet

at den enkelte kommune ikke hænger på hele regningen selv kan vi lave en mere solidarisk finansiering af det her så det ikke er hjørring kommune som har den her lange kyststrækning

men at vi alle sammen kan være med til at betale det fordi vi jo bruger de pragtfulde strande der er dér endelig

regeringen har afvist at man skulle lave en kystfond

vi så se på hvor statens forpligtelser skal være når den nye fællesaftale bliver udfoldet

den er forhandlet hvorvidt man kan bruge sand fra oprenset havneløb

det nok være lidt for teknisk at gå ind i her men altså personligt

ser jeg gerne at vi bruger vores ressourcer fornuftigt det er vores cirkulære økonomi og kan man anvende sand uden at der er en miljøbelastning og alt mulig andet

ikke personligt modstander af at man foretager sig den slags hvis der er godt belæg for det og miljømæssigt forsvarligt at

der er nogle miljømæssige hensyn men jeg vil spørge mere ind til det

det virker som om ministeren er positiv den vej rundt så kommer ministeren jo faktisk med en indrømmelse ministeren siger

afviser det her med en fond så man vil ikke være med til at finansiere det her solidarisk det

men kan ministeren ikke se en pointe i at vi har nogle pragtfulde strande nogle fantastiske naturområder som vi alle sammen har glæde af det skal vi jo passe på det er jo ikke bare den enkelte grundejer der har glæde af det her det er os alle sammen der kommer og går en tur med vores hund eller bader eller noget andet skal vi

ændre men det der bliver mulighed for at forhandle om bliver rammen for statens forpligtelse når fællesaftalen skal genforhandles i løbet af to tusind og atten

og som kom til udtryk i tv to den fireogtyvende december to tusind og sytten og hvad agter ministeren at gøre for at løse problemet

helt tydeligt at sige at når en kvinde er udsat for vold derhjemme så mener jeg at vi som samfund har et klokkeklart ansvar for at tilbyde både et trygt alternativ og også en støtte til at komme ud af den situation

har kommunerne sådan set også en lovbunden forpligtelse til at sikre at

kommunen skal med streg under skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder som har været udsat for vold trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold så kan der selvfølgelig være optaget på netop det krisecenter som kvinden henvender sig til særlig i de større byer men hvis der er optaget på det center

skal hun jo henvises til et andet krisecenter som altså har plads også selv om det så ligger lidt længere væk fra kvindens bopæl det er netop henvendelsen fra kvinde til krisecenter som de nye tal fra socialstyrelsen siger noget om men de siger ikke

ikke kan få plads på et krisecenter

set også meldingen fra organisationerne på området

til et andet center hvor der

med i udviklingen på området for at se

det korrekte talgrundlag

det er også afgørende at vi har den viden vi har brug for for at lave løsninger i stedet for

sytten som jo også er den her elektroniske oversigt

nogle af de mest sårbare nogle af de mest udsatte grupper vi har at

kvinder der prøver at komme væk fra et voldeligt forhold det at tage det

skridt og forlade et voldeligt hjem

desto mere et kæmpestort nederlag hvis

godt være at den gennemsnitlige belægningsprocent er høj

jeg spurgte lidt rundt i går bare for at finde ud af hvordan det så ud med ledige ledige pladser

hovedstaden er ekstremt presset i går var der kun

i hele hovedstadsområdet og det var faktisk

få den hjælp hun skal have tænk at gå tilbage til et

vi har vedtaget sammen blandt satspuljeparterne

hvad agter ministeren at gøre for at løse problemet har ministeren en konkret løsning i forhold til hvordan vi kan

og august og lige nu er der altså et kæmpe pres på på

at vi får en bedre oversigt over

nok og det var derfor man dengang afsatte midler

jo også sige at det kan være en udfordring i de store

meget opmærksomme på og vi er faktisk tæt samarbejde med kommunerne om at nedbryde de barrierer der

at skaffe billige boliger i den almene sektor det skal være billige boliger hvor der også er

også frikommuneforsøg hvor man altså kan få lavet kollektive bofællesskaber for to enlige kvinder

nogle mødre der har brug for hjælp her og nu og presset er

går var der kun en eneste plads

på det sted hvor kvinden søger i første omgang så kan der

på et andet krisecenter

de rette forbindelser således at kvinder som eksempelvis har børn ikke bliver henvist til en plads som ligger rigtig rigtig langt væk men at det er tæt på og at det er i nærheden af børnenes skole det er jo

at man hele tiden har et overblik over antal pladser således at der ikke er nogen kvinde der går forgæves og altså

i går var der kun en eneste plads i hele hovedstadsområdet taget i betragtning at det altså er januar hvor der er flest der vælger at forlade et voldeligt hjem nogle også med børn så synes jeg bare

svaret er tilstrækkeligt altså har ministeren ikke et andet løsningsforslag end

til noget dialog og til nogle tal og undersøgelser

ophold på et andet krisecenter

er en og tres procent af kvinderne som bliver nødt til at gå tilbage

tilbudt hvis der ikke er plads det første sted hvor

omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet betyder store besparelser på mere end en milliard kroner i to tusind og en og tyve på de erhvervsskoler som vi ellers gerne vil have flere unge til at gå

årligt på linje med andre statslige driftsområder det er nødvendigt løbende at fokusere på effektiv opgaveløsning og mulige produktivitetsgevinster på tværs af hele staten jeg er overbevist om at opgaverne kan løses i alle dele af den offentlige sektor også på uddannelsesområdet jeg medgiver at det ikke er en let opgave alle som har haft en ledelsesopgave med at effektivisere i det private eller i det offentlige ved hvor vanskeligt det kan være især for erhvervsskolerne der står over for nogle særlige udfordringer lige nu

at at for få unge vælger en erhvervsuddannelse det slår igennem i skolernes økonomi den grundlæggende udfordring er manglende søgning og tilgang til erhvervsuddannelserne og det skal vi i samarbejde med skolerne have løst problemet er bla

at mange elever ikke stifter nok bekendtskab med forskellige typer håndværk i grundskolen og måske ved de heller ikke at en faglært uddannelse åbner døre til at blive selvstændig iværksætter eller til at læse videre det er vigtigt at vi får vendt udviklingen og får flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne netop derfor har regeringen og dansk

i finanslovsaftalen for to tusind og atten aftalt at følge udviklingen på

siden erhvervsuddannelsesreformen har vi gennemført en række initiativer for at styrke området der er aftalt flere initiativer som blandt andet flere praktikpladser i regi af trepartsaftalen en reform af de forberedende tilbud en praksisfaglig uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolen og skærpede adgangskrav i gymnasiereformen vi vil gøre status i løbet af første halvår

atten med henblik på at vurdere om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne

når vi ser på antallet af de håndværkere som vi formentlig kommer til at

mangle om om ganske få år så

taler man jo om helt op til tredstusind så der er al mulig god grund til at vi styrker erhvervsuddannelserne frem for

svække området som som regeringen gør med sit omprioriteringsbidrag jeg lytter også og hører at ministeren

opprioriteret fordi vi skal have en ny kultur på området men jeg mener også at det må være fuldstændig åbenlyst for enhver at det her omprioriteringsbidrag på to

en massiv betydning i forhold til at skolerne

vi får i de her dage hvor finansloven for to tusind og atten for alvor går op

i forhold til til landdistrikterne

have massive konsekvenser

erhvervsskolerne ude i vores landdistrikter har det svært økonomisk så det er ikke nok bare at overvåge og se på

om om der skal foregå indsatser det her omprioriteringsbidrag på to procent er simpelt hen helt massivt

erhvervsuddannelserne derfor tager vi en række tiltag

slipper erhvervsuddannelserne før vi har vendt strømmen altså før

flere unge end i dag der tilvælger en erhvervsuddannelse derfor har vi indledt drøftelser i folkeskoleforligskredsen i forhold til at styrke praksisfaglighed og håndværksfagene i udskolingen så det var det jeg

forhandlinger som er startet i forhold til at styrke de egentlige håndværksfag i udskolingen som altså ikke har en selvstændig status i dag og det er der heldigvis

og se på hvordan man kan gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret men her og nu

sparer en milliard kroner på landets erhvervsskoler frem mod to tusind og

simpelt hen bare katastrofalt forleden var jeg

til en konference på amu vest i esbjerg og en lang række mennesker fra

mangel på arbejdskraft i mange brancher og der bliver mangel på håndværkere igen vi taler om tredstusind i de kommende år

alle de her mennesker der deltog i konferencen

som politikere at det gælder om at investere

det ungeliv man kan leve der og de muligheder der er derefter

som handler om dannelse omkring håndværket og den stolthed der ligger

er sat i søen sammen med kulturministeriet pointen er

eleverne kommer ud fra folkeskolen og har fået en ny kultur for erhvervsuddannelser og og det anvendelsesorienterede og håndværk

kunne gøre noget her og nu og her og nu er det her omprioriteringsbidrag simpelt

hen en en voldsom belastning for erhvervsskolerne det vil være helt afgørende for vores erhvervsskoler og for udviklingen både i byerne og i landdistrikterne at vi har de gode erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner

vi skal i danmark blandt andet leve af at vi har dygtige faglærte så

og det der er ved at være i regering er at man også

prioritere ressourcerne og sørge for at

og det er lige præcis det der er udfordringen det er de unge mennesker der går på erhvervsskolerne

skat den højeste i

er væsentligt for os som regering generelt at sørge for at

at udgifterne ikke stikker af generelt

tal for uddannelsesniveauet brugt i listerne over de såkaldte ghettoområder og dermed også udpegningerne af de såkaldte ghettoområder ikke har været retvisende jævnfør økonomisk ugebrev for den offentlige sektor den syvende december to tusind og sytten hvor ministeren er refereret for at erkende at tallene for uddannelsesniveauet har været forkerte og mener ministeren at listerne i flere år ikke har været retvisende

i forbindelse med opgørelsen af ghettolisten ikke har været retvisende hverken hvad angår den seneste eller tidligere lister hvor uddannelseskriteriet har været med jeg har i forbindelse med svaret her været igennem mine udtalelser og svar og jeg mener ikke at jeg skulle have sagt at de tal vi har brugt i opgørelsen af ghettolisten har været forkerte det er korrekt at danmarks statistik har opdaterede data for indvandreres medbragte uddannelse og det er korrekt at der nu er færre indvandrere som registreres med uoplyst uddannelse det er også korrekt at det ville betyde et fald i antallet af ghettoområder hvis disse tal blev brugt ukritisk men det er der flere gode grunde til at vi

ser på de tal der var på listen over udsatte boligområder fra forrige år

har kigget dybt i tallene og kommet frem til

at der nok var tretten ud af de fem og tyve områder fra to tusind og seksten som ikke burde være på listen nu står vi så

kan det være op til fjorten ud af to og tyve områder som faktisk ikke burde være på listen

oplysninger omkring uddannelsesniveauet så siger ministeren at

den den nye statistik det synes jeg ikke er rigtigt

hvis man kigger på rockwool fondens

en del ting omkring deres metode og de kommer ind på at

de tal man havde for indvandrere som var indvandret før to tusind og fire var det halvdelen af tallene der byggede på noget helt eksakt

set har inde hvis det er sådan at man turde bruge de nye oplysninger jeg synes jo det

hjælpe mennesker der har brug for hjælp

jeg anerkender også at vi i danmark har været alt for dårlige til at integrere mennesker

derfor synes jeg det er umådelig vigtigt at vi bygger vores indsats på korrekte data der skuffer det mig at ministeren ikke lægger op til

køre videre år efter år og ikke have korrekte oplysninger

at der er noget forkert i ikke at ville opdatere sine data når nu man har dem

har gjort opmærksom på det i en fodnote til sin

faktuel basis i nogle data men de er politisk valgte i forhold til at man mener at der er et problem og så siger man at når så og så mange mennesker ikke har en uddannelse

er det et af kriterierne for at det er en ghetto forholdene i de områder har ikke ændret sig og det vil sige at hvis data ændrer sig og hvis vi synes at de data skal inddrages så kan det være at politikerne har lyst til at ændre på kriterierne det kan være de har lyst til at rykke procenten op eller ned eller det ene eller andet

det synes jeg er glædeligt men jeg kan ikke se hvorfor

ikke har gjort det allerede ved den liste som blev offentliggjort i december der havde man jo muligheden for det

en kompetencegivende uddannelse til at deltage

viser ikke modsat hvad herre søren egge rasmussen siger at mange flere har en kompetencegivende uddannelse i danmark de er selvrapporteret folk har selv fortalt om hvilke uddannelser de har hjemmefra og

man har spurgt de her mennesker om de har en uddannelse og det har de så svaret på

alle deres papirer med sig og derfor kan der være nogle som ikke kan dokumentere at de har den uddannelse

ikke er totalt ærlige det kan ikke afvises

synes da det er langt bedre at tage udgangspunkt i det som folk siger de har arbejdet med kan ministeren

så udelader at have oplysninger med om hvilke

uddannelser de har fået i deres hjemland hjemland som muligvis

har nogen værdi i danmark det er jo det der er det udslagsgivende

om ens uddannelse har en værdi i danmark hvis man oplyser

dyrlæge i iran eller hvad det måtte være men det ikke giver de fornødne tilladelser til at operere som dyrlæge i danmark

er til transport bygnings og boligministeren af herre søren egge rasmussen enhedslisten

såkaldte liste over ghettoområder per første december to tusind og sytten som ikke ville være på listen

for indvandrere tilflyttet siden to tusind og fire som rockwool fondens forskningsenhed og danmarks statistik har gennemført blev anvendt

i de udsatte boligområder jeg har allerede i mit skriftlige svar på s to hundrede og fem og i mit svar på spørgsmål s fire hundrede og ni lige før redegjort for de udfordringer der er forbundet med de nye tal selv om de nye tal registrerer færre indvandrere med uoplyst uddannelse og hermed færre ghettoområder har virkeligheden i ghettoområderne ikke ændret sig der er stadig indvandrere hvis uddannelse ikke kan bruges til at komme videre i det danske uddannelsessystem eller på det danske arbejdsmarked

altså ikke enig i præmissen om at de nye tal vil give en mere retvisende ghettoliste for det andet er ghettokriterierne vedtaget af folketinget et ændret uddannelseskriterium vil derfor også skulle besluttes af folketinget inden vi kan bruge det som jeg har redegjort for er der en række implikationer der følger af de nye tal det betyder at før vi kan træffe en beslutning om hvordan vi i fremtiden kan måle uddannelse i ghettoområderne skal vi se på hvordan oplysningerne indsamles og hvad de nye tal rent faktisk viser før der har været en politisk drøftelse og før der er truffet en beslutning i folketinget vil det ikke være korrekt at offentliggøre en ny ghettoliste på baggrund af nye data vi har en ghettoliste i år

er udarbejdet på et metodisk og fagligt korrekt grundlag

og det faktisk er et område som er i fremdrift

grund af at man ikke vil bruge opdaterede data ender med at

den liste over udsatte boligområder som

så er det med til at stigmatisere det område det er med til at gøre det sværere at få folk til at flytte til

der vil også være nogle mennesker som bor i det område som tænker

være en fordel at jeg har en anden adresse for at kunne opnå et arbejde

den samtale jeg skal have med en potentiel arbejdsgiver skal forklare at jeg har boet i det her område som har været en såkaldt ghetto i tyve år er det det bedste grundlag for et ungt menneske at tage en en samtale med en arbejdsgiver

derfor er der altså nogle af de her områder som helst slet ikke vil have

at de bliver betegnet som et ghettoområde

set er i gang med en proces for at løfte det område

når vi politisk forholder os til problemfyldte kvarterer i danmark at vi så gør det på et reelt og oplyst grundlag

stor betydning at ministeren endnu ikke vil komme frem til at man udarbejder en liste

at det ikke er det korrekte grundlag men hvis man bruger en gammel lov

en række områder som blev taget ud af regeringens ghettoliste

få del i nogle penge nogle midler for at kunne forbedre forholdene i området hvis man ikke var på ghettolisten

forhandlinger og aftaler om jeg mener da ikke at der er noget som helst af det der ligger nu som lovgivning

opfylde to ud af fem kriterier

af projekter der ligger ansøgninger på

automatik i at man får en masse støtte bare fordi man er kommet på den her liste

nogle partier der har været med til at lave kriterierne for at komme på ghettolisten et af de partier er enhedslisten

skal vi tale om kriterierne om de er sådan som vi gerne vil have dem og så kan enhedslisten jo gøre sin

så vidt jeg husker var begge vores partier egentlig lidt kritiske over for at uddannelseskriteriet overhovedet skulle med

en helhedsorienteret handlingsplan der også bygger på sociale elementer som kan løse lige netop de punkter som der er brug for at løse i i de boligområder jeg synes det er en skam

vi nu har måske ti områder i danmark som har fået det stempel som de ikke skulle have i år og som de heller ikke skulle haft forrige år det er ikke med til at fremme en integration og et løft til de her udsatte boligområder det synes

største problem områdets største problem for eksempel mjølnerparken og vollsmose i forhold til at tiltrække beboere der ikke har så store sociale problemer som dem der bor der i forvejen er knyttet til områdets nuværende beboere dets karakter og dets opbygning og så videre og ikke til det forhold om det står

bor i mjølnerparken når man laver en jobansøgning er altså ikke afhængigt af om mjølnerparken er på ghettolisten

så jeg anerkender selvfølgelig at der er problemer i de områder